der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han

hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne fra medlem af folketinget

der har orlov har jeg modtaget meddelelse om

hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører

til at lovforslag vedrørende udgiftslofter kan fremsættes i august uden at det sker i et møde det svarer til hvad der sker med forslaget til finanslov jævnfør

på fem minutter lovforslag om udgiftslofter vil i givet fald blive henvist til finansudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

folkeafstemningen folketinget skal ikke godkende resultatet min tale her handler derfor om udvalgets behandling af europaparlamentsvalget i onsdags den fjerde juni to tusind og fjorten har udvalget til valgs prøvelse gennemgået resultatet af europaparlamentsvalget og de her indkomne valgklager

indkommet otte og tyve klager over valget inden for klagefristen tallet omfatter også klager der både handler om europaparlamentsvalget og folkeafstemningen om om patentdomstolen de klager har vi i udvalget behandlet sammen med de klager som kun handler om eu valget vi har i udvalget gennemgået de enkelte klager og økonomi og indenrigsministeriets bemærkninger til hver klage i den betænkning og indstilling der foreligger giver udvalget klart udtryk for sin konklusion til hver enkelt

der på visse valgsteder har været med de elektroniske valgbøger vi har i udvalget forstået at økonomi og indenrigsministeriet vil følge dette område i lyset af de vanskeligheder der var vi drøftede også en redegørelse fra forsvarets personeltjeneste som udvalget har modtaget sammen med økonomi og indenrigsministerens redegørelse for valget om en fejl ved håndteringen af brevstemmer fra udsendte i forsvaret fejlen har konkret betydet at halvtreds brevstemmer ikke er indgået i valghandlingen vi har forstået at man i forsvaret ser med stor alvor på fejlen

folketinget godkender det den femogtyvende maj to tusind og fjorten afholdte valg af de tretten medlemmer til europa parlamentet

af økonomi og indenrigsministeriet foretagne beregninger og opgørelser af dette valg og de i bilag en nævnte kandidater til følge og det er

modtaget indstilling om at første stedfortræder for

vi bliver åbenbart nødt til at have

at udtale sig

har

igen et det er ikke sådan at herre christian juhl er blevet bortvist han er

slutter afstemningen for stemte fire og halvfjerds imod stemte fire og tredive

nul lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

ønsker nogen her at udtale sig det er ikke tilfældet

her i vores samfund derfor glæder det mig rigtig meget som socialdemokrat at det blev indskrevet i regeringsgrundlaget og at der nu bliver handlet i forhold til transkønnedes rettigheder og vilkår her i danmark det er en lovændring som opleves særdeles markant og værdigt af gruppen af transkønnede jeg synes det er bemærkelsesværdigt hvem der er flertallet

som

transkønnethed er

om at det skal vurderes fagligt af andre det kan den enkelte gøre

har også lagt en evaluering ind af det her så vi er sikre på at lovgivningen ikke

sættes i søen men også evalueres

at mennesker som er transkønnede

en hensigtserklæring om at man ikke mener

kæmpet for at transkønnethed skulle væk fra

mennesker som har en transkønnethed som psykisk syge

who regi

til homoseksuelle og sikret den fulde ligestilling

så transkønnethed ikke blev betragtet som en psykisk sygdom

har ventet på det her i årevis diskriminationen

går jeg slutter afstemningen for stemte to og tres imod stemte syv og fyrre

lovforslaget er vedtaget

afstemningen for stemte fjorten imod stemte fire og halvfems

er forkastet der stemmes herefter om

nu jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte syv og halvfems

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte tre og halvfems

slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte fem og halvfems

om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes derefter

for stemte tretten imod stemte fem og halvfems

er forkastet der stemmes derefter om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte fire og halvfems

ændringsforslaget er forkastet der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte fire og halvfems

der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte fire og halvfems

er forkastet der stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte fire og halvfems

er forkastet der stemmes endelig om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

tiltrådt af et

jeg slutter afstemningen for stemte seks og tyve imod stemte en og firs

i en halvering af randzonerne

stemmer for nu her om et øjeblik ved

bekymret for retssikkerheden og implementeringen i forbindelse med den her randzonelov nu det har vi jo påpeget igen og igen hele vejen lige fra førstebehandlingen og andenbehandlingen og også nu ved tredjebehandlingen

jeg tager ordet nu her kort ved tredjebehandlingen det er jo lige præcis i fødevarevækstaftalen at der står

ordet entydighed og når man siger ordet entydighed

må det jo klart og tydeligt betyde at lodsejerne landmændene klart og tydeligt skal kunne se på et kort eller på anden måde

det kan man ikke få præciseret i dag

ved retssikkerheden og det gør at implementeringen halter ganske alvorligt vi har påpeget det og vi har krævet det forbedret ministeren siger også

og det er også fint nok men vi synes det skulle have været i orden inden tredjebehandlingen vi må så bare konstatere og konkludere at implementeringen af det her

er og bliver regeringens ansvar

tage stilling til de ting vi har påpeget det arbejdet for det argumenteret for at få noget mere gjort ved det fået nogle garantier

det er jo lidt underligt at man ikke kan få et kort frem

til vandrådene i anden forbindelse nemlig i forbindelse med vandplanerne så det burde jo kunne lade sig gøre også i forbindelse med kompensationen arbejdes der jo med tingene men heller ikke det er på plads så det er budskabet her fra venstre vi stemmer for loven nu ved tredje behandling vi synes den er et skridt i rigtig retning vi får

halveret vi havde gerne set dem helt væk der er store problemer med implementeringen men det er og bliver regeringens

presse regeringen til at halvere arealet for randzoner

er det virkelig venstrepolitik altså for mig er det ikke en kæmpeoverraskelse men jeg synes det er sært at høre at der bliver sagt fra talerstolen at man vedtager en lov men man

så er kommet det kan vi få flertal for nu

så også og det ved ordføreren for sf

også at det vi laver nu ikke er et forlig det er en aftale og så må vi se

for

det der er meningen med en lovbehandling og så agerer vi ansvarligt her ved tredjebehandlingen

det har vi jo forpligtet os til i fødevarevækstaftalen

rigtige retning men implementeringen er og bliver

er ingen tvivl om at de kriterier

udvalg samarbejdspartnere og forligspartnere omkring det her

dansk folkeparti har selvfølgelig tillid til at det kommer således at både staten som skal kontrollere det og landmændene har mulighed for at se hvor deres randzoner skal være det har vi tillid til en ting som vi er en lille smule nervøse for

kompensationen det er sådan

man tilbage fra to tusind og ti og frem til i dag jo har haft den diskussion om det er ekspropriation når man går ind på privat ejendom og udtager arealer der er vi blevet enige om

ikke er ekspropriation når man også giver kompensation for de her arealer

knæsætte det princip at hvis det går til et godt formål kan man godt krænke den private ejendomsret hvis man

det jo sige at man eksempelvis hvis man har en vej hvor man har udfordringer med trafiksikkerheden kunne sige nu tager vi tyve

af alle forhaverne her og det kompenserer vi ikke for fordi det går til et godt formål det tror jeg ikke boligejerne ville synes var en god idé det er jo deres private ejendom som de har købt og betalt

at regeringen og folketinget overholder de spilleregler der er på området

flere ministre af forskellig farve har sagt både til udvalg og folketing

udlæg af randzoner som er et miljøregnskab og man må erkende at der i øjeblikket ikke er andet redskab at ty til end randzonerne dansk folkeparti har siden to tusind og ti desværre ikke kunnet få skrevet det ind i aftalen dengang var det en anden farve minister der sad på posten men vi kunne dog stille et spørgsmål dengang i to tusind og ti og jeg spurgte ministeren om ministeren var

end randzonen i fremtiden altså redskaber der

vi fik det svar på det at det var man indforstået med men det kunne dog ikke skrives ind i lovgivningen tilbage fra to tusind og ti vi opfatter stadig væk randzonerne som et miljøtiltag og hvis vi finder på en anden måde

vi selvfølgelig klar til at diskutere det vi stemmer ja til forslaget vi mener bestemt at det er et skridt i den rigtige retning og vi forventer selvfølgelig at de aftaler der er lavet

at gøre det på jeg tror den klogeste måde er nu at sige vi har det her værktøj

set det eneste der ligger i kassen på nuværende tidspunkt derfor bruger vi det

randzoner

ligger i den aftale der er indgået

hele fødevaresektoren og derfor står vi selvfølgelig aftale og så noterer vi os at der jo er et meget

stå ved det at man egentlig skal have

det vil vi så forsøge at holde den del af folketinget op på men det er lidt

fadder til det vil jeg bare sige vi står ved aftalen og vi har hele tiden sagt at vi bør fjerne randzonerne totalt det står vi også ved

ja det er ikke en dag hvor medlemmerne skal bevæge sig meget langt væk fra salen hvis de vil deltage i afstemningerne

her slutter afstemningen for stemte tre og halvfems imod stemte femten

er en rigtig god idé at man får mere trafik i nordjylland det kan vi ikke være imod

er en rigtig god idé at man får forbedret regionaltrafikken ned til skørping

imod er at man har en sammenblanding af privatbaner og statsligt ejet infrastruktur det synes vi ikke er hensigtsmæssigt

at det er hensigtsmæssigt frem for at dsb kunne have bedt nordjyske jernbaner om

ændre så markant på dsbs opgave i nordjylland man kunne har bedt dsb om at bruge nordjyske jernbaner til at løse den regionale trafik

et lag eller to lag mere på lagkagen

at være trafikkøber som så via

for det her skal jo administreres på en eller anden måde

er en tåbelig ordning det er overadministrering og det er mere magt til regionerne og det er vi imod derfor vil vi stemme gult i dag af samme årsag

vi synes konstruktionen er elendig

mere regional trafik og nogle flere afgange

folkeparti udtrykker den form for skepsis over for processen vi har syntes

vi har givet god tid til det her da der i første omgang var

det tilbage i udvalget vi har delt det oprindelige lovforslag op i to vi har prøvet

men det er altså en forsøgsordning der kommer i gang og det

om at man i det nordjyske hvor man både har dsb

mulighed for at man fremover kan sikre nordjyderne

i aalborg og køre hele vejen med toget til skagen eller hirtshals hvor det i dag kun er nordjyske jernbaner der kører så man får en meget mere sammenhængende trafik

skifte så mange gange det er altså meget mere kollektiv trafik for de samme penge det er meget mere sammenhængende kollektiv trafik for de samme penge der er altså tale om en forsøgsordning og det gode ved en forsøgsordning

at hvis det så viser sig at nogle af de ting som blandt andet herre kim christiansen fra

men tager os god tid til at lære af de her ting i første omgang

det vil jeg som socialdemokrat og som valgt og bosiddende i det nordjyske tillade mig at glæde mig over det er altså en rigtig god

omfatter de to stationer endnu

er jo ikke nogen hemmelighed at man fra nordjyllands trafikselskab og fra

har en interesse i at udvide og styrke det her område og der er man også opmærksom på de stationer men foreløbig vil det altså være sådan at det er dsbs nuværende dækning der gælder det er ikke sådan at der er nogen i arden

hobro der kommer til at få dårligere service

det der måske har været med til at gøre at man har været lidt nervøs

at vi med togfonden dk har talt om de her såkaldte superlyntog hvor man hurtigere

fra aarhus til aalborg og omvendt og i den forstand skal man så ikke standse på alle stationerne imellem laver man sådan en ordning og det ligger jo noget fremme i tiden for vi skal nå

skal man selvfølgelig finde en anden måde at tilgodese det her vigtige

alle involverede parter i det her kan se sig selv i det og at vi løbende kan lære af de forskellige

er det der er hele essensen i at have en forsøgsordning

er en glædens dag i dag med meget bedre og meget mere sammenhængende kollektiv trafik

der kan

er der grund til at være bekymret om netop vores demokratiske rettigheder grundlæggende

det været en meget interessant proces med det her lovforslag mens der blandt mange af partiernes retsordførere har været en stor bekymring over faren for øget overvågning ved det her forslag

klappede aftalen af med forsvarsministeren jeg tænker ærlig talt det burde vække en smule undren i partierne rundtomkring at man på den måde har modsagt sig selv og overset egne alarmer der har været slået alarm fra flere sider selvfølgelig fra enhedslisten men eksempelvis har politiken dækket sagen tæt og der har i retsudvalget været afholdt en høring hvor en lang række eksperter har slået alarm ligeledes har der været afgivet kritiske høringssvar fra blandt andet dansk industri

institut for menneskerettigheder fra it politisk forening fra retspolitisk forening

endda fra rigsadvokaten og rigspolitiet har der været råbt vagt i gevær over konsekvenserne for datasikkerheden ligeledes er køen af politikere lang når vi diskuterer problemer

eksempelvis i forhold til se og hør skandalen som vi jo alle fordømmer

og de kongeliges privatliv men hvad med herre og fru jensens privatliv hvad med den generelle datasikkerhed i danmark den sikres ikke med dette forslag i enhedslisten er vi gået konstruktivt til værks vi stillede ved andenbehandlingen en lang række

der alle ville have været et skridt i retning af bedre datasikkerhed og ville have været fremskridt for retssikkerheden for borgerne alle er de blevet stemt ned under gulvbrædderne

været bedre at lytte til jeres retsordførere end jeres forsvarsordførere

ikke kunne have været noget om sagen når nu rigspolitiet dansk industri og rådet for digital sikkerhed med mange flere har udtrykt bekymring for borgernes retssikkerhed og sikkerheden for vores personfølsomme oplysninger jeg håber i vil stemme sammen med enhedslisten jeg håber i vil beskytte danmark mod cyberangreb og samtidig beskytte danskernes retssikkerhed og derfor stemme nej til l ethundrede

er enige i under andenbehandlingen var alle partier undtagen de konservative faktisk enige

rejst denne sag

se frem til en lang og hård dom afsagt bag lukkede døre den amerikanske regering ønsker at straffe snowden

afsløret at den selv samme amerikanske regering er gået langt over stregen med overvågning af borgere i europa selv hos nære allierede selv hos den konservative tyske kansler merkel burde vi ikke hjælpe snowden når han har rejst den her vigtige debat jeg håber at der er bare en smule af det mod som snowden har udvist til stede i folketinget her i dag desværre stemmer i jo nok om lidt imod det kommer til at glæde den amerikanske regering og jo fint men i svigter en whistleblower der har rejst debatten om vores grundlæggende frihedsrettigheder rettigheder vi som politikere i et demokratisk samfund bør værne om

til at spørge jer selv en ekstra gang

edward snowden siddende i moskva på den russiske præsident putins

har han ophold indtil august og derefter er hans fremtid usikker er det smart

ham siddende der mens der foregår en stor

var det ikke i danmarks interesse at sikre snowden med ophold i danmark sikre ham mod udlevering til amerikanerne sikre ham mod putin

på vegne af enhedslisten opfordre jer til at støtte opholdstilladelse til snowden i danmark og jeg har lovet herre uffe elbæk som desværre ikke kan være til stede her i dag at opfordre jer

gøre det samme

for en gangs skyld vise lidt internationalt mod her i folketinget lad os stå op for retssikkerheden lad os række en hjælpende hånd til en modig mand lad os stemme ja til b

vi slutter afstemningen for stemte seks og fyrre imod stemte en og

for stemte otte og tyve imod stemte

derfor vil vi i dag

komme til rette med det så vi kan blive helt enige

ville stemme nej til det men

for stemte seksten imod stemte syv og halvfjerds

et sundhedspolitisk udspil med en familieorienteret alkoholbehandling fordi det når mor og far drikker naturligvis ikke kun er mor og far der har et problem men

socialdemokratiet var i forbindelse med førstebehandlingen skeptiske over

er anvist en finansiering men vi har så truffet en beslutning om at vi fordi indholdet er som

indgå konstruktivt i en forhandling med folketingets partier om at finde den nødvendige model for det her og dermed også at finde de nødvendige penge og vi har selvfølgelig

sætte sig ned for at finde den nødvendige model

jeg sige på vegne af både og radikale venstre og

stemmer for det her beslutningsforslag

vi er så meget optaget af at vi finder den bedst mulige model for hvordan vi hjælper børn i familier med alkohol og stofmisbrug så vi er sikre på at den konkrete løsning der skal lovgives om og de midler vi bruger på det faktisk kommer til at hjælpe de børn der har behov for det og derfor mener vi at der er brug for at vi får en grundig politisk drøftelse af den konkrete model og med tilbud til de børn det handler om det tager selvfølgelig noget tid og taget i betragtning at folketinget først igen åbner i oktober og at der skal være mulighed for en ordentlig høringsproces

frygt for at blive skældt ud af de selv samme partier der

forslaget for at lave lovsjusk

laver den her slags beslutningsforslag

vil bare anmode om at der er en form for forståelse af at der når vi laver lovgivning skal være ordentlige høringsprocesser

vil jeg ikke nødvendigvis være helt så knivskarp på at vi også når det inden udgangen af to tusind og fjorten men ellers hurtigst muligt derefter så jeg ser altså frem til at vi kan få nogle nogle drøftelser med hinanden

vil opfordre til at alle partier også påtager sig det ansvar at sørge for at pengene bliver

uden skyggen af finansiering det er ikke den måde vi normalt griber det an på vi har det bedst med at finansieringen følger de forslag vi

og derfor lægger jeg også vægt på heroppefra i min tale at vi

bliver lovforslaget jo tomt hvis der ikke følger nogen penge med

bliver det aldrig til noget ude i virkeligheden eller også laver vi bare et hul i statskassen og det synes vi ikke er rimeligt derfor kan man sige at overraskelsen for

og derfor skal man selvfølgelig også finde en model hvor man både inddrager de organisationer der er på området men hvor man også bruger

til kommunerne som de ikke lever op til

brugt på en en hensigtsmæssig måde fordi man

egentlig ikke tager udgangspunkt i det enkelte barn i den enkelte alkoholramte familie

det er ufattelig nemt det er jo det dansk folkeparti gør på det ene det andet og det tredje område man bare lover til højre og venstre uden at anvise nogen former for finansiering der havde jeg trods alt forventet at der i venstre var en lidt større ansvarlighed end at man bare sender en skriftlig meddelelse til et udvalg om

og alkoholmisbrug jeg mener helt klart at det er en af folketingets væsentligste opgaver

jeg synes faktisk at det har været lidt uforståeligt at vi har haft et system som sikrer en behandlingsgaranti for misbrugerne selv

hidtil ikke har haft et net der kunne sikre behandlingen af misbrugernes børn inden for en overskuelig tidshorisont når vi så i dag får et flertal for b otte og halvfems

vil børn og unge få et lovkrav på at få bearbejdet de tunge oplevelser og erfaringer de har så de også bliver i stand til at håndtere dem

jeg ofte børn der levede i sådanne familier og som har lidt i det stille og hvor det ofte først var meget sent i forløbet at der blev observeret mistrivsel på grund af forældrenes misbrug eller åbnet op for børnenes oplevelser

her kommer det igen til udtryk at det har været en særlig evne hos det enkelte barn eller den unge at skjule og dække over virkeligheden for at beskytte de mennesker

nemlig ens forældre og ydermere dække over det forhold i omgivelserne som jo ofte er meget tabubelagt og ofte fordi man føler sig meget flov man tror jo faktisk

at man er den eneste i verden der har sådan et problem når et barn gennem en årrække ser en af sine forældre ændre sig i væremåde ofte også i udseende når man helt umotiveret får skældud måske bliver udsat for vold finder fyldte eller tomme flasker bagest i klædeskabet som har været forsøgt skjult når der i urtehaven ikke er gravet løg ned men tomme flasker skal der nok ikke meget fantasi til hos barnet for at indse at der er noget galt hvem skal man gå til

vil tro ens beretninger det hele virker bare så uvirkeligt og forkert og sikkert ingen tænker barnet så og så lader det jo egentlig bare være med at tale om problemerne måske ved man også at ens mor

for omgivelserne har skjult en masse gennem en årrække for

hele familien for at holde sammen på familien at man som

har valgt ikke at gå ud med sine problemer

vi mener at det er meget vigtigt at det ikke skal være en af de nærmeste der skal ind og agere rådgiver over for barnet det skal være en fremmed kan man sige som ikke kender familien i detaljer en person der kender til misbrug og ved hvordan man griber situationen an så man kan sørge for at børnene kommer på ret

og kommer i en situation hvor man kan håndtere og agere på en for en selv hensigtsmæssig måde i forhold til

at man kan få et godt liv med et afslappet forhold til alkohol og stoffer og hvor man ikke fastholdes i en negativ social arv

kan ende som misbruger sådan skulle det meget gerne blive fremover og

ved førstebehandlingen sagde at de ville stemme for hele processen der har været og så er det selvfølgelig også glædeligt at regeringspartierne og sf

dag vælger at stemme for for jeg er sikker på at ud over vi

et forslag her er blevet vedtaget så mener jeg er nogle andre der sidder og er endnu mere glade for det

vil faktisk komme til at gøre en forskel i deres liv hele deres tilværelse vil faktisk kunne ændres ved at de nu kan gå et sted hen og også få en behandlingsgaranti

har jeg fuld forståelse for det for selvfølgelig skal det igennem en proces som er sober og ordentlig

sige forslaget skrev vi jo at vi måske gerne ville have det som en del af

er en glædens dag hvor det vil gøre en forskel for mange

har jo indimellem oplevet at dansk folkeparti stiller rigtig mange forslag uden at der er penge bag

og sikre mig at dansk folkeparti vil være med til at sidde ved et bord og finde de penge der skal til

at det her ikke bare bliver en papirtiger hvor

have forskellige tanker om hvor vi skal finde pengene det er

men jeg synes vi skal sætte os ned ved bordet sammen med ministeren og

har rigtig stor brug for hjælp til at få håndteret de oplevelser de problemer og de følelser som de har som børn i misbrugsfamilier

forslag om at skabe en behandlingsgaranti for børn og unge som netop lever i misbrugsfamilier sådan at de i et anonymt og altså i et frit forum uden om de kommunale myndigheder kan få rådgivning terapi og støtte inden for tredive dage til at lære at håndtere et liv

børnene og de unge har brug for en behandlingsgaranti og de har brug for hjælp for tallene taler deres eget tydelige sprog at vokse op i en misbrugsfamilie giver en øget risiko for angst det giver en øget risiko for depression og for et lavt selvværd men ikke mindst

at børnene selv udvikler et misbrug senere hen således får tredive procent af børn i alkoholmisbrugende familier selv alkoholproblemer tredive procent og når det gælder drengene

af drengene i alkoholmisbrugende familier som selv får alkoholproblemer

til at hjælpe de her børn og til at sikre unge vejen mod et bedre liv et bedre liv som på alle måder gavner den unge men som også gavner samfundet og hvor den unge med den rette rådgivning i større grad bliver herre over eget liv og også kan reflektere over de valg som hanhun gør og dermed også bliver markant bedre til at håndtere eget liv det betyder jo at den unges eget misbrug forhåbentlig

får færre problemer depressioner og tager færre stoffer

et generelt lavere frafald på ungdomsuddannelserne og færre anbringelser det vil naturligvis komme samfundet til gavn men allervigtigst for mig kommer det den unge direkte til gavn

glædeligt at det ser ud til at der er et flertal i folketinget i dag som stemmer for en indsats til børn i alkoholfamilier

også dem som her på falderebet kan se det gode

nu får en sikkerhed for når vi får lavet det her lovforslag at de får hjælp

er det sådan at kommunerne faktisk skal hjælpe de her børn de gør det bare ikke derfor vil jeg godt takke dansk folkeparti og konservative folkeparti

det er egentlig det der er det vigtige for mig og for venstre

kommer det her videre og vi kan behandle det jeg kan forstå at regeringen og sf nu også gerne vil stemme for

det betyder jo at både regeringen og sf er enige med mig i at der selvfølgelig er en mulig finansiering for det her forslag for ellers ville man vel ikke stemme for så jeg skal ikke gå ind i det der politiske fnidder om hvad der er foreslået og hvem der har skrevet til hvem

som de ikke tidligere har fået

det der er vigtigt for de her mennesker derude er at de familier og

får noget hjælp så jeg er meget glad

og finder ud af hvordan sådan et lovforslag skal skrues sammen og den økonomi

under førstebehandlingen påpeget de steder som socialministeren

der er jo en lang række

budget hvor man kunne gå ind og finde nogle penge når socialministeren sådan bare lige vupti ned i lommen kan skaffe seks og tyve million kroner til gavekort til narkomaner der er med i projekter fra en pulje fra nitten

at få hjulpet nogle børn kunne vi ikke være enige om

så skal vi nok i fællesskab

skal tage pengene fra pengene er der vi skal bare blive enige

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

en gruppe på syv og firs medlemmer venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og sambandsflokkurin grupperne har udpeget følgende

brian mikkelsen de pågældende er herefter

fået en ny og spændende aktivitet på christiansborg oppe i tårnet der er åbnet en restaurant og der er foreløbig booket syv tusind deltagere til

og der er åbnet et udsigtspunkt over hovedstaden

vil jeg da opfordre alle til ved lejlighed

møde afholdes torsdag den fjortende august to tusind og fjorten klokken ti

det være nødvendigt at indkalde folketinget til yderligere møder vil meddelelse om tidspunkt og dagsorden som vanlig blive tilstillet medlemmerne skriftligt det forhold at der ikke er flere møder i salen er som bekendt ikke ensbetydende med at arbejdet ligger stille der vil som sædvanlig være jævnlige møder i stående udvalg i folketinget ligesom der vil være andre arrangementer medlemmerne er engageret i fra i morgen og de næste fire dage

være sagt for at imødegå den misforståelse man nogle gange møder om at mødefrihed i salen er ensbetydende med tidlig sommerferie jeg ønsker alle medlemmer af folketinget en god og aktiv sommer og vil samtidig gerne takke alle vores ansatte på christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår